januar to tusind og sytten

i folketinget på et tidspunkt accepteret

det bare et faktuelt udgangspunkt for debatten men hvad handler forespørgslen så om den handler om hvad regeringen skiftende regeringer har gjort for at leve op til det løfte som daværende statsminister anders fogh rasmussen gav i forbindelse med godkendelsen af at kronprinsen opstillede til den internationale olympiske komité for det var jo et meget klart

ikke en situation hvor kronprinsen ville indtage et standpunkt i ioc

i strid med regeringens politik men den situation kom så alligevel

ikke om en eller anden detalje men om et betændt storpolitisk spørgsmål om forholdet til rusland på den ene side opfordrede regeringen til at udelukke rusland fra

og på den anden side både argumenterede og stemte kronprinsen for det stik modsatte hvordan kunne det ske var det fordi regeringen i strid med

ikke havde sikret en ordentlig kontakt til kronprinsen

kronprinsen ikke lyttede til de råd han fik af regeringen eller var det måske fordi regeringen i virkeligheden havde én politik over for offentligheden og en anden

jeg ved det ikke

jeg også forsøgt at få det afklaret gennem spørgsmål til henholdsvis statsministeren og kulturministeren men ingen af dem har vist særlige evner

at udtrykke sig på skrift for nu at udtrykke det diplomatisk derfor ser jeg ekstra meget frem til statsministerens mundtlige

forsøge at svare mundtligt efter bedste evne og må jeg ikke i den forbindelse lægge ud med at sige at jeg synes at kronprinsen er en fantastisk repræsentant for danmark det tror jeg

det gælder også i forbindelse med kronprinsens medlemskab af ioc

altså den internationale olympiske komité han yder

en stor indsats blandt andet i forhold til unge

og idræt og han er

og ved jeg også meget værdsat støtte for de danske atleter når danmark kæmper om medaljer for eksempel ved de olympiske lege det er han ikke mindst fordi han udviser et

oprigtigt og dybtfølt engagement i atleterne og deres sport jeg minder lige om at kronprinsen jo ikke er forpligtet til at engagere sig

så valgt at gøre og det gør han på de vilkår og med de begrænsninger som hans position i

konstitutionelt monarki som det danske nu engang gør nødvendige det sætter jeg personligt stor pris på og jeg ville være oprigtigt ked af det

et mindre aktivt og mindre åbent kongehus ville være synd for hele danmark

følger det af grundloven at danmark er et konstitutionelt monarki i grundloven er det udtrykt sådan at regeringsformen er indskrænket monarkisk det betyder at

danmark har en monark som statsoverhoved men at medlemmerne af kongehuset ikke har nogen kompetence til at handle i statsanliggender uafhængigt af regeringen og ministrene derfor har vi i danmark en

at kongehuset ikke indblandes i politiske sager ligesom kongehuset jævnligt rådfører sig med regeringen det synes jeg er en god

og rigtig tradition

understøtter kongehusets neutralitet i forhold til de politiske anliggender men som samtidig giver plads til at kongehusets medlemmer offentligt kan give udtryk for deres personlige holdning om

andre emner

handler jo først og fremmest om sport kronprinsen er valgt som medlem af ioc

egen kapacitet ikke som repræsentant for regeringen

personligt funderet medlemskab allerede i forbindelse med kronprinsens

i samråd med kongehuset at nedsætte en ioc

koordinationsgruppe helt i tråd med den tradition der som nævnt er for at

har således til opgave at informere kronprinsen om relevante politiske spørgsmål og drøfte aktuelle temaer i relation til ioc

aspekter skulle der opstå sager i ioc

som regeringen har en klar politisk holdning til vil kronprinsen derfor via

orienteres om regeringens holdning så kongehusets neutralitet opretholdes det er dog vigtigt for mig at understrege at ioc

sagens natur blot er en af flere kommunikationskanaler til kongehuset der er naturligvis løbende kontakt mellem regeringen og kongehuset også og navnlig via kulturministeriet om om idrætspolitiske emner nogle gange kan dialogen for eksempel ikke afvente at

andre gange tager dialogen

tages mere uformelt for eksempel fordi kronprinsen eller hans rådgivere under de olympiske lege møder kulturministeren eller andre repræsentanter for kulturministeriet sådan er det det nærmere indhold af den løbende dialog mellem regeringen og kongehuset i sagens natur ikke udtale mig om jeg vil derimod gerne slå fast at den danske regering er stærkt modstander af doping

i øvrigt noteret mig at kronprinsen flere gange

men spørgsmål om om dopingbekæmpelse og det nærmere indhold af

politik hører ikke under mit ressort men under kulturministerens om den danske regerings politik på området herunder arbejdet med at få styrket reglerne så det reelt bliver muligt at udelukke lande der snyder

henvise til kulturministeren det gælder også i forhold til afdækningen i den seneste

er værre end vi frygtede sagen om hvorvidt

rusland som nation skulle udelukkes fra ol i rio i sommeren to tusind og seksten vil

men mig bekendt

forretningsudvalg der traf beslutningen herom og kronprinsen er ikke medlem af

forretningsudvalg så han har ikke medvirket ved den beslutning

også bare slå én ting fast inden der måtte blive stillet spørgsmål herom jeg finder af principielle grunde heller ikke anledning til i denne sag at forholde mig til enkeltstående udtalelser i medierne fra

vil gerne understrege at kronprinsens medlemskab af ioc

ikke har været en hindring for at regeringen har kunnet føre sin idrætspolitik herunder i international sammenhæng til slut

lejligheden i dag til at understrege at det er regeringens opfattelse at kronprinsen har forvaltet sit medlemskab af ioc

gennemsyret af politik altid hvad enten vi snakker afholdelse af de olympiske lege i nazidiktaturet tyskland i nitten seks og tredive eller vi snakker ruslands deltagelse i

der altid været politik involveret meget højspændt politik af og til

i sin tid blev bragt i forslag som kandidat

er det foreneligt at være

og kommende konge i øvrigt i et konstitutionelt monarki som det danske og så samtidig være medlem af en komité som træffer sprængfarlige og dybt politiske beslutninger oprindelig var der jo mange der var skeptiske blandt andet den daværende konservative idrætsordfører brian mikkelsen

jeg vil godt citere kronprins frederik skal ikke fedtes ind i politisk politisk betændte afgørelser arbejdet i ioc kan blive yderst kontroversielt og jeg vil være bange for at kronprinsen bliver taget som gidsel i en lidenskabelig diskussion om for eksempel doping på trods af denne næsten profetiske forudsigelse accepterede et flertal i folketinget inklusive

mikkelsen skal det siges i sidste ende at kronprinsen indtrådte

og diskussionen førte jo til noget nemlig

at den daværende statsminister anders fogh rasmussen kom med sit løfte om at sikre at der ikke opstår noget modsætningsforhold mellem hvad regeringen står for hvad regeringen siger og hvad kronprinsen siger og gør

koordinationsgruppe som foghregeringen nedsatte i to tusind og otte for at sikre det her

over enhver tvivl at det var netop det løfte om at nedsætte

den gruppe fra den daværende

statsminister som på det tidspunkt skabte ro om sagen det tror jeg der

salen der kan bekræfte

koordinationsgruppe jeg synes også der at statsministeren er meget uklar ja i starten ser det ud til at have fungeret godt men så begyndte det jo langsomt at fuse ud

også under den tidligere thorningregering

januar to tusind og fjorten det er tre år siden så kan man godt sige at er andre kanaler men den koordinationsgruppe som foghregeringen nedsatte for at holde den kontakt er altså de facto holdt op med at fungere man kan i øvrigt ikke oplyse hvor mange møder den samlet har holdt i sin periode

hvor kronprinsen fremførte en linje og regeringen en anden derfor

alle de andre kontakter som statsministeren

jeg vil godt understrege at det bebrejder vi ikke kronprinsen det bebrejder vi de skiftende regeringer som har svigtet det løfte som den daværende statsminister gav til folketinget og som tydeligvis har forsømt deres

der hørte jeg ikke rigtig nogen forslag

at kronprinsen trækker sig fra

et flertal og det har vi jo fuldstændig respekt for og det synes vi også han skal lytte til men ellers må det jo være op til regeringen at sikre et langt tættere forhold til kongehuset for at undgå at vi igen kommer i

en situation hvor officielle repræsentanter for danmark fremfører forskellige politiske linjer på udenrigspolitiske spørgsmål det mest oplagte

genskabe den koordinationsgruppe som altså ikke har mødtes i tre år og sætte dem

der for eksempel vil være i strid med dansk politik på området ligeledes udtrykker folketinget sin enighed i den daværende statsministers begrundelse for at nedsætte en såkaldt ioc

koordinationsgruppe nemlig at sikre at kronprinsen hele tiden er orienteret om hvad der er regeringens politiske linje i danmark så der ikke opstår noget modsætningsforhold mellem hvad regeringen står for og hvad kronprinsen siger folketinget opfordrer regeringen til at lægge sig den tidligere statsministers ord på sinde og tage de nødvendige skridt til at sikre at der ikke igen opstår et modsætningsforhold mellem den politik som fremføres af regeringen

og

statsminister anders fogh rasmussen løste med sine klare erklæringer til folketinget nu forstår jeg at herre anders fogh rasmussens parlamentariske grundlag fra dengang løber fra herre

til det indhold der var dér nemlig at der ikke

et væsentligt politisk spørgsmål hvor der er to forskellige linjer for henholdsvis kronprinsen og regeringen det er ikke mit udtryk

ville komme en situation hvor der var forskel på det regeringen siger og det kronprinsen siger

jo er meget interessant hvad sagde regeringen egentlig til kronprinsen jeg ved det ikke jeg ved at man sendte en række mails desværre kan vi ikke få at vide om hvad men det kan da være at vi kan

i sagen om det statsorganiserede dopingprogram som nu i flere omgange er blevet påvist i rusland når et land bevidst konsekvent

må den store hammer falde rusland og dets atleter skulle være udelukket fra de olympiske lege i rio de janeiro med krav om at

og få fjernet doping det er det klare standpunkt som

det samme gælder jo for regeringen og også den daværende kulturminister det var beklageligvis ikke den beslutning

kommet yderligere bevis for organiseret brug af doping

forespørgslen her handler om kronprinsens deltagelse og stemmeafgivning i den internationale olympiske komité i relation til dopingsagen i rusland kronprinsen er valgt til

i sin personlige egenskab og ikke mindst på grund af det store og fremragende arbejde som kronprinsen udfører for dansk idræt både ude og hjemme grundlaget for kronprinsens og alle andres medlemskab som det lige er blevet drøftet i komiteen er at de ikke må repræsentere nationale interesser men skal repræsentere sporten som helhed på tværs af landegrænser man kan altså ikke kræve at et

medlem særligt skal repræsentere sin nations eller sit lands interesser

også grund til at bemærke som jeg har noteret mig statsministeren sagde at beslutningen om ikke

som nation blev truffet af iocs forretningsudvalg og kronprinsen er ikke medlem forretningsudvalget i forbindelse med kronprinsens udpegning til ioc

som skulle sikre en fast informationsudveksling mellem ham og regeringen om regeringens holdning til politiske spørgsmål

klare forventning at regeringen løbende sørger for at give kronprinsen den fornødne information og rådgivning om regeringens stillingtagen i sager relateret til den internationale olympiske komité

forkert beslutning om rusland det er stærkt beklageligt men fremadrettet må det nu handle om at fortsætte kampen og sikre at vi presser på alle de steder

bruger alle de redskaber vi har til at sætte en stopper for doping og ikke mindst organiseret

på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance det

skal jeg fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget tager statsministerens redegørelse om kongehusets virke inden for rammerne af den danske regeringsform som ifølge grundloven er konstitutionelt

folketinget noterer sig desuden at der foregår en løbende dialog mellem regeringen og kongehuset om temaer i relation til ioc

fuldstændig irrelevant

den adskillelse ikke kan foretages kronprinsen

den kommende danske

han er en del af kongehuset

de ikke kan foretage den sondring det er derfor de ikke kan udtale sig politisk som alle vi andre kan de har nogle begrænsninger i forhold til hvad de kan

den sondring mellem hans

og det var også derfor at anders fogh rasmussen i sin tid

som skete her og jeg forstår simpelt hen ikke den argumentation som socialdemokraterne kommer

er det nødvendigt at der er en dialog mellem regeringen og kronprinsen omkring

arbejde der også kan antage politisk karakter

sagt forventer jeg også at den dialog er til stede og at regeringen sørger for at der sker en løbende information

der skal være den her

er det fordi man var uenig i nedsættelsen

når anders fogh rasmussen så klart siger at der ikke må opstå noget modsætningsforhold mellem hvad regeringen står for og hvad kronprinsen siger

hele tiden været uenige med den tidligere statsminister

i personlig kapacitet og det havde noget med

så han kunne gøre stort set som han ville eller er det her meget præcist og hvis det er meget præcist er det så ikke lige præcis det der

hvor vi blev enige om at det måske var en god idé enten at den koordinationsgruppe officielt blev nedlagt og man gjorde op med fogh æraen på det her punkt også på det her punkt

ud af

og

over for regeringen i et lukket samråd i kulturudvalget i hvert fald hvis man rent faktisk havde ønsket en reel viden om

et system hvor alt bør være så åbent som overhovedet muligt og hvorfor kan vi ikke diskutere en stemmeafgivning i den internationale olympiske komité ioc det synes jeg der er fire meget væsentlige årsager til for det første har en helt essentiel part i sagen kronprinsen og dermed det kongelige hus

nogen mulighed for at tage til genmæle over for

der siges i salen i dag endsige fremstille sin sag for det andet

kronprinsen ikke medlem som vi har hørt af iocs forretningsudvalg som reelt traf beslutningen om at ikke alle russiske atleter skulle udelukkes fra

nøjedes blot med at nikke til beslutningen

til forespørgerne den korrespondance og den dialog

anden art der muligvis kan være udvekslet imellem regeringen og kronprinsen og hans folk i rio af væsentlige årsager ikke blive fremlagt for det fjerde er det ganske unormalt at regeringen blander sig

med andre ord vi kan ikke om vi så diskuterer åbent her i salen

blive klogere på hvad der rent faktisk skete

jeg var blandt dem som i sin tid

bekymring da kronprinsen skulle vælges i

ville kunne skabe vanskeligheder jeg må dog sige at den nidkære og dygtige måde hvorpå tronfølgeren i årenes løb har varetaget sit hverv har betydet at jeg ikke længere nærer bekymring kronprinsen har forstået sin position og til fulde forstået hvorledes denne position uden problemer har kunnet og kan kombineres med posten i ioc dernæst vil jeg og det er ganske uvidenskabeligt hævde

havde fået en klar og tydelig tilkendegivelse om at han under ingen omstændigheder måtte rose den beslutning iocs

ikke havde gjort det det er en umulighed for kronprinsen at agere i direkte modstrid med

regeringen det ville aldrig være sket og det kommer ikke til at ske yderligere vil jeg sige

så ville det for danmark have haft enorme og helt uoverskuelige politiske

vil så til gengæld ikke rose den forhenværende kulturminister bertel haarder for den kritik som han i dagene derpå

meget indirekte måde rettede mod kronprinsen regeringens ministre bør mere end alle andre træde særdeles varsomt med kritik i forhold til medlemmer af det kongelige hus jeg følger normalt godt med i medierne men jeg må sige at jeg ikke før efter iocs beslutning den fireogtyvende juli havde hørt nogen udtalelser i det offentlige rum fra den daværende kulturminister med hensyn til hvad der var regeringens indstilling til boykot eller ikke boykot eller delvis boykot af rusland

sluttelig skal jeg sige at dansk folkeparti støtter det

er nogen der har noget imod det og kun er en enkelt der siger fra så opfatter man det som noget landsmødet har truffet en beslutning om eller i hvert fald godkendt så der er tale om en formel beslutning

at herre søren espersen ikke kan sige lidt mere

opfattelse af at kronprinsen ikke ville sætte sig imod en klar beslutning fra regeringen den deler jeg

kom til at tage politisk stilling

af russisk politik derfor er

det her jo udenrigspolitik på et helt helt andet niveau end

og specielt fra ruslands side

ikke kan se at det her netop

er udtryk for det meget problematiske i at kronprinsen blev medlem af ioc

at man får en styrket dialog kan man kalde det men

måske mere præcist en styrket kontrol af hvordan det her

tradition for at danske politikere skal bestemme hvad

hvis han havde sagt fra var der blevet ballade

de dage vi aner ikke hvilke instrukser han har fået

er totalt vandtætte skotter imellem regeringens holdning og kronprinsens holdning

agerer på egne vegne men man siger jo samtidig at der skal være en dialog med kronprinsen om

hvis kronprinsen kan komme til at træffe en beslutning som skaber stor opstandelse og er virkelig problematisk vil der så ikke være en vis sikkerhed og en vis tryghed i

har ikke været nogen som helst ting at sætte en finger på i

kronprinsens engagement i ioc

derfor er jeg ikke bekymret længere men det var jeg da inden netop af samme grund som den holger k nielsen

som hvis det havde været danmarks monark det må man holde fast

ad og derfor var det også væsentligt

er man jo kun bundet af sig selv

i grundloven man kan ikke bindes op på

regeringens talerør når man har en koordinationsgruppe og har som mål at kronprinsen ikke må gå imod regeringens politik så er det vel

andet omfang fordi man også opfatter kronprinsen som et talerør eller en repræsentant for danmark den sidste rolle som

kongehuset jo skal være neutralt og derfor er

engang må være regeringens talerør men bare skal være politisk neutral

og hvordan koblingen mellem de roller skal varetages af kronprinsen

det svarer til at vi i vores folketingsgruppe sidder og har et møde

hvad vi vil sådan må det altså også være når man sidder

ellers kan det skabe alvorlige politiske konsekvenser og så er det ikke sikkert at at sådan en situation som

kronprinsen skulle det blive aktuelt har jeg mulighed for at forlade rummet rent fysisk og i øvrigt holde mig til den linje som mit lands regering har i en given sag

ønsker at være politisk neutral eller også vil han følge

fru karin nødgaard dengang støttede

en linje man også vil støtte fra dansk

eller også forlader man rummet fordi man ikke ønsker

om der skal være boykot af rusland om der ingen boykot skal være

lidt bramfrit hvad rager det den danske regering

i forhold til et af sine medlemslande om det skal udelukkes fra

et arrangement eller ej jeg ved godt der var masser

dengang man besluttede sig til at boykotte legene i rusland jeg tror det var i nitten firs der var masser af politisk interesse i det dengang var jeg også glødende modstander af at regeringer

modsatrettet men så lidt forskelligt på kongehuset og det er der jo sådan set ikke

venstre og jeg er meget glade for det danske kongehus i almindelighed og for husets indsats for danmark i særdeleshed

danske kongehus så må jeg tilstå

jeg er så vemodig at jeg simpelt bliver stolt

som mestrer den svære balancekunst mellem at være klare og markante repræsentanter for danmark i udlandet og samtidig forholde sig ganske neutrale i politiske anliggender herhjemme det gælder naturligvis for hendes majestæt dronningen men det gælder sådan set også for

som er gode stærke og markante repræsentanter for danmark i alle henseender kronprinsen er tidligere elitesoldat i såvel frømandskorpset som i siriuspatruljen han er en toptunet og toptrænet sportsmand som både ved hvad der kræves for at dyrke eliteidræt og som er et fantastisk forbillede for mange mennesker

jævnfør også hvad statsministeren sagde om om denne balance så er der nogle relativt snævre grænser for

i en af de ting som kronprinsen har kastet sig over med med både

det gælder hvad enten det er svømning håndbold eller noget helt tredje og det gælder hvad enten det er danske topatleter der er på medaljejagt eller om det er børn og unge som

i hvert fald en oprigtig interesse og indlevelsesevne hos kronprinsen som er meget ud over det sædvanlige og som smitter

netop det her med at det smitter det er en gave som vi skal være glade for

tanke om nogen anden dansker som vil kunne levere det som kronprinsen gør det skyldes både hans position og hans engagement og jeg synes det er noget der betyder noget for danmark både nationalt og internationalt og det betyder endnu mere for for sportsudøvere hvad enten de er store eller små det engagement kommer også til udtryk gennem kronprinsens kronprinsens medlemskab af den internationale olympiske komité

vigtigt stykke arbejde og i min optik gør han det som en værdig og flot repræsentant for både den olympiske

og for idrætten så i venstre tilslutter vi os regeringens opfattelse af at kronprinsen har forvaltet sit medlemskab af ioc

og at kronprinsens medlemskab ikke har hindret regeringen i at føre sin idrætspolitik så jeg vil henvise til statsministerens redegørelse og meddele at venstre ikke så overraskende bakker op om det forslag til vedtagelse som socialdemokratiets ordfører herre mogens jensen læste op

ikke havde en klar holdning til at udelukke rusland fra fra de olympiske lege på grund af doping og herre søren espersen gjorde det endnu mere tydeligt i sin

en udelukkelse af rusland fra de olympiske lege i rio på grund af det systematiske dopingmisbrug

som

ikke kan forstå og det jeg bliver træt af ved den her debat er den grad af

en regering der siger at vi skal arbejde for at boykotte rusland og så sidder der en repræsentant

high politics og jeg ved ikke hvad når det er kronprinsen

at vi ikke kan være mere ærlige omkring det her

engang noget specielt imod at kronprinsen gjorde som han gjorde jeg kan se gode grunde til det og

fremstille det som et problem med kongehusets eller kronprinsens ageren

vi demonstreret en gang om året når kongefamilien er på besøg så sørger enhedslisten jo for at holde sig ude af søgelyset

jeg understreger bare at det så er en forskel i i holdningen så vi er sådan set hos os meget stolte af at vi har en kronprins der er så aktiv for danmark som vedkommende er og gør det på fremragende vis så blev kronprinsen medlem af ioc

er en organisation der finder sine medlemmer

vis og det er ikke sådan at danmark har ret til at have en plads i

dansk til at sidde i

i de år hvor vi diskuterede om det nu også var klogt og godt at kronprinsen

var der faktisk næring til betænkelighed fordi iocs ageren på det tidspunkt faktisk påkaldte sig en del kritik noget lukket lidt mangel på demokrati og måske mangel på bekæmpelse af

også grund til i dag at fremhæve at ioc

ret meget i retning af mere åbenhed mere demokrati og

det er utrolig vigtigt at den kamp fortsættes

forstærket fra dansk side

fordi det forum kronprinsen så sidder i er forbedret i de år og det kunne vi måske så også være venlige at tilskrive blandt andet kronprinsens rolle

fordi kronprinsen har en sund og god indstilling til idræt og selv er ivrig udøver så ioc

har altså forbedret sig over tid og det synes

doping jo skal bekæmpes med alle midler doping skal bekæmpes med alle midler det er snyd det er snyd og det er ikke i orden det bør ikke være et væsen

findes det tror jeg

der er så den helt aktuelle situation som herre søren

en demokratisk beslutning om at det faktisk er de specialforbund der er tættest på udøveren

om udelukkelse er den bedste måde at bekæmpe doping på

stopper man sådan set den dialog og den prøvetagning og den afklaring af hvad prisen er for at snyde og hvis det endelig skal være

bare på ærlig vis så

os som overdommer over at man traf en forkert beslutning ved at holde forbindelsen vedlige

den beslutning var kronprinsen reelt set ikke en del af

der er grund til at få understreget her i dag

iocs repræsentant i danmark og ikke danmarks repræsentant i

og det kan være at vi om nogle år den dag kronprinsen ikke er medlem længere slet ikke får nogen repræsentant i ioc det kan sagtens ske det er ikke alle lande der har det

det var en demokratisk beslutning som man må respektere og der er ikke grund til at kritisere kongehuset for det

at forklare hvad det er sket i den her sag som vi jo er nysgerrige på da det

rigtig vigtigt at tale om doping specielt i international sport der er to ting

på plads når vi diskuterer det her og det er for det første at sport

det er politisk når vi udvælger landene der skal afholde det

udelukkelse af et land eller boycot af et land som der tidligere har været

danmark også når han sidder der selv om

her er det kommende statsoverhoved for danmark og dermed er udtalelser fra hans side selvfølgelig også

jeg tror man kunne have ordnet det her på mange andre måder end med

direkte på de spørgsmål der er stillet det er lidt

for at der ikke bliver den tvivl om danmarks holdning om kronprinsen står op

vi gøre det bedre så vi ikke står i en situation hvor der skal sås så meget tvivl om hans store arbejde for

den her gruppe der skal følge med de har så ikke mødtes siden januar fjorten og jeg kan så forstå

sket meget uformelt ved tilfældige møder til receptioner eller

at regeringen følger med i det her og orienterer

kronprinsen specielt kan man man

at der er blevet lavet fire af de her

lidt tilfældige kontakter til kronprinsen men der er ikke rigtig blevet responderet fra hoffets side

tænke mig at vi prøver ikke kun at se tilbage på det her men ser fremad

at bruge det imod os der forholder os til

spørgsmål selvfølgelig hvis vi bruger vores

ej det handler heller ikke om doping

handler heller ikke om kronprinsens personlige egenskaber og engagement og det handler heller ikke om hvorvidt den konkrete beslutning

er afstemt med regeringen det går jeg ud fra

og det som jeg synes at sagen giver anledning til

en ret høj grad af uklarhed om hvilken rolle kronprinsen spiller i

er repræsentanterne uafhængige af organisationer og interesser og det må altså

allerede her er der jo en vis uklarhed

forholde sig neutralt og forlade lokalet hver gang der var noget politisk

synes jeg anders fogh rasmussen prøvede selv at

at der aldrig ville opstå et modsætningsforhold mellem det kronprinsen gør og siger

den politiske linje han sagde at det var selve formålet

at den her sag med al tydelighed viser

det er utrolig svært hvis ikke umuligt at lave

kun repræsentere sig selv og jo også være

repræsentant på den ene side og så på den anden side være danmarks kommende statsoverhoved som nogle gange bliver brugt som talerør danmark og den danske regering

rendte rundt og var regeringens forlængede arm

mand med utrolig mange kasketter

absolut ikke en kritik af kronprinsen for jeg synes faktisk

jeg har lettere ved at forestille mig at regeringen har informeret om regeringens politik

vi har ikke nogen forventning om at du sidder helt alene sammen med en

måske godt forstå at det ville være en ubehagelig situation for dig og måske også for danmark som sådan

et lukket samråd men jeg synes bare at sagen viser hvor umulig en opgave det er vi har sat kronprinsen på jeg ved godt at han selv ønskede det men jeg synes egentlig at det er en urimelig situation han er endt i derfor er det her bestemt ikke nogen kritik

helt tilfredsstillende hverken for kronprinsen eller for for os fordi det er så uklart hvilken rolle han i virkeligheden spiller vi støtter op om

men vi er ligesom dansk folkeparti i øvrigt var dengang

spørgsmål stærkt skeptiske over for konstruktionen fordi vi synes at det bringer kronprinsen i en

kronprinsen og hans hustru vi er udmærket klar over at kronprinsen er oprigtig interesseret i idræt det optager ham meget han er

og at han gør et meget meget flot stykke arbejde

han er optaget af idræt og er et forbillede for mange unge og gør et stort stykke arbejde

der kæden hopper af det er at man ligesom drager den

det som er hele problemet

undertegnede jeg advarede kraftigt imod det og så er der nogle der her i dag siger at

er deres bekymring aftaget det fatter jeg bare ikke en

er sket her er jo netop udtryk for det som vi advarede imod

hvor han kom til at tage politisk stilling og så endda imod den danske regerings holdning

nazilegene i nitten seks og tredive over legene i moskva og til los angeles og så videre osv

ikke mindst lande som rusland bruger jo meget offensivt sporten

fremme nogle politiske dagsordener og det er også derfor at det russiske dopingprogram er

at

situation hvor han jo netop

politisk stilling til spørgsmål

kan hans roller jo ikke adskilles man kan ikke adskille kronprinsen fra en anden person

han er som kronprins nødt til også at være i den rolle når han arbejder

bliver helt helt håbløst når han skal tage politisk

i den danske grundlov at kongehuset skal agere apolitisk det vidste man også godt da han blev medlem af

der skulle forsøge at håndtere det her

er glippet i den her sammenhæng jeg ved ikke hvorfor

der er nogle e mails som ikke er kommet frem og som jeg håber kommer frem på et tidspunkt jeg går da ud fra at regeringen

når man tænker på det engagement som den daværende kulturminister havde i den her sag så må man jo gå ud fra det så meget desto mere grund er der jo til at vi har det kritiske øje

er opmærksomme på

det går simpelt hen ikke at man på den ene side

kronprins der skal agere apolitisk og på den anden side har en kronprins der agerer dybt politisk

sammenhæng og tilmed i et modsætningsforhold til regeringens politik det går bare ikke

sådan set også en tak til en anden søren nemlig enhedslistens ordfører herre søren søndergaard for at indskærpe hvad den her debat handler om og ikke handler om den handler ikke om kronprinsens medlemskab af

at kronprinsen løfter den her opgave meget meget fint

en debat for og imod kongehuset om end jeg som konservativ gerne holdt et langt passioneret indlæg om hvorfor jeg mener at det danske

monarki spiller en vigtig rolle i vores samfund fra konservativ side er vi egentlig trygge ved at der er en løbende dialog med kongehuset

om den foregår sådan formaliseret eller

uformelt er egentlig det der er så afgørende for os det afgørende for os er at

det så er i koordinationsgruppen eller via

jeg også tilføje at vi jo naturligvis i lighed med alle de andre

der har været på talerstolen også fordømmer brugen af

det er jo i virkeligheden ikke det der er centralt

det vi drøfter her i dag men nu hvor alle andre har sagt det

jeg ikke tænke på hvad der kunne blive konkluderet

fra det konservative folkepartis side er vi trygge ved den måde tingene fungerer på

er glade for den store opgave kronprinsen løfter via sit medlemskab

i mine indledende bemærkninger som flere af ordførerne også har været inde på at når medlemmer

i øvrigt hilser velkommen men det er

også et valg der skal ske på de vilkår med de begrænsninger som deres position i et konstitutionelt monarki som det danske nu engang gør nødvendigt

en fordring om neutralitet i forhold til politiske anliggender med som et grundvilkår når det er sagt vil det jo være synd for danmark hvis vi får et mindre aktivt

en kronprinsesse der er stærkt engageret også i den internationale dagsorden der handler om kvinders ligestilling som i mange andre lande også er en højpolitisk dagsorden

fornem vis og selvfølgelig også på en måde hvor hun og det

hun for nu at sige det ligeud ikke kommer

fuldstændig parallelt har vi situationen her med med kronprinsen som virker

fuldstændig den beskrivelse som las ordfører herre leif mikkelsen gav af den generelle udviklingstendens der har været i ioc

kronprinsen blev medlem så hvis fru zenia stampe mener at kronprinsen er blevet sat på en umulig opgave altså en mission

kronprins som har kunnet håndtere det fordi det bevæger sig

debat men det er vel bare sådan at man ikke kan komme i tanke om et eneste internationalt forum hvor der også er en dansk repræsentation hvor alt bare er ligesom vi vil have det og derfor

jo være sådan i en bred sammenhæng at vores deltagelse rundtomkring jo blandt andet skal vurderes på om tingene flytter sig den rigtige eller den forkerte vej sådan helt

set bare indskrænke mig til at gentage hvad jeg sagde fra starten nemlig at uanset hvad man måtte mene om om kongehuset og det stikker selvfølgelig også frem i debatten her at der er enkelte partier der principielt slet ikke synes

kongehus men der er en overmåde stor majoritet som

min opfattelse ikke været en hindring for

det er regeringens opfattelse at kronprinsen har forvaltet sit medlemskab

synes at være den almindelige opfattelse blandt langt hovedparten af folketingets

og den ene efter den anden stiller sig op

loyalitet og så videre jeg spekulerer lidt på

set også usundt for det danske demokrati at vi ikke kan have en åben diskussion om elementer af det danske kongehus ligesom vi har en åben diskussion om alle andre anliggender i det danske samfund det er jo ikke en personlig diskussion om nogle

spørgsmål om hvad der er hensigtsmæssigt et udtryk for

den tendens har så været at vi her i diskussionen har fået

stod så og benægtede at de amerikanske

de kørte rundt i baggrunden man kunne se dem gennem kameraet og her har vi også haft adskillige ordførere

har benægtet at der ligesom var et problem har benægtet at

var en forskel på det regeringen sagde og det som kronprinsen sagde og gjorde men det er jo åbenlyst for alle det er åbenlyst for alle selv for komiske ali selv om komiske ali ikke vil indrømme det at regeringen sagde ét

kronprinsen sagde og gjorde noget andet det er hævet over enhver tvivl

det vi diskuterer er det så kronprinsens skyld jeg har jo

jeg synes det er regeringens skyld altså jeg synes det er regeringen der har et problem blandt andet fordi

regeringen ikke svarer klart på hvad det er

er der et flertal der ønsker

spillereglerne for hans rolle i

at han kan gøre lige præcis hvad han vil

alle spørgsmål undtagen når det er væsentlige spørgsmål hvor den danske regering eller det danske folketing har truffet en beslutning så går det bare ikke så bliver man nødt til enten at vælge at afstå at gå i flyverskjul eller gå på toilettet

så bliver man nødt til det eller at følge regeringens position

og jeg synes egentlig det er underligt at det her skal diskuteres

hvor partier som var jublende glade for

lang tid siden er det jo ikke at man selv sad og støttede det herinde i salen

regeringen siger og det kronprinsen siger og gør det synes jeg man kunne sige fuldstændig klart det har man

altså fru zenia stampe fra

det radikale venstre når frem til den konklusion at det

ikke er muligt at kronprinsen kan være i

olympiske komité det er muligt

en konklusion jeg har forsøgt at fremme her den konklusion jeg har forsøgt at fremme her

set en mere begrænset konklusion nemlig at så længe han er der må der gælde nogle spilleregler og det kræver selvfølgelig også at vi har en viden om hvad der er foregået

jeg stillede nogle spørgsmål jeg stillede spørgsmålene

ikke havde sikret en ordentlig kontakt til kronprinsen at kronprinsen sagde og gjorde det modsatte af regeringen eller var det fordi kronprinsen lyttede til de råd han fik af regeringen men ikke fulgte dem eller var det fordi regeringen i virkeligheden havde én politik over for offentligheden og en anden politik som de rådgav kronprinsen om og som han så fulgte

jo meget relevante spørgsmål desværre må vi på nuværende tidspunkt sige

eneste af de her spørgsmål som er blevet besvaret

og noget som vi hver især bør passe rigtig godt på ikke mindst også af hensyn til de børn som bliver berørt af en usikker familiesituation og regeringen støtter derfor naturligvis op om ægteskabet som det bærende element for et velfungerende familieliv regeringen er af den opfattelse at beslutningsforslaget hviler på en lidt misforstået antagelse om at der er mange der fortryder deres ansøgning om skilsmisse

sådan hænger virkeligheden ikke sammen det kræver trods alt noget sagsbehandling at komme dertil det viser både tal og erfaringer også i to tusind og seksten gav statsforvaltningen bevilling til direkte skilsmisse i cirka ellevetusind sager

anslås at alene en til to par om ugen forgæves prøver at tilbagekalde deres ansøgning om skilsmisse regeringen mener på den baggrund ikke at der er grundlag for at rulle noget tilbage der fungerer for rigtig mange når det alene er meget få som fortryder deres ansøgning og ikke når at trække den tilbage inden skilsmissen

stemte for at man skulle kunne blive straksskilt og når vi gjorde det

det drejer sig om to voksne mennesker der træffer en beslutning og den synes vi

og vi står præcis hvor vi gjorde da vi stemte for den del af loven det er jo sådan i dag at man kan blive straksskilt hvis man er enige ellers kræver det stadig væk en separationsperiode før man kan blive skilt

så vi mener at lovgivningen er er fin

været separeret først ikke er enighed hvis der er særlige forhold der taler for det

har det i øvrigt været i rigtig rigtig mange år

der har været vold eller utroskab eller lignende bortførsler af fælles børn eller den slags så kan man uden den andens samtykke blive skilt uden

dybere ind i drøftelsen til vi sidder ved et forhandlingsbord hvor vi kan tale detaljerne igennem for socialdemokratiet er det helt afgørende vigtigt

på de forhold hvor der er børn det gør en meget stor forskel for

som træffer en beslutning uden at det i øvrigt går ud over andre mennesker eller om vi taler om to voksne mennesker hvor der er børn involveret og det vil sige at vi mener at noget af det

varetage barnets tarv fuldt ud i forbindelse med en skilsmisse i den periode hvor de

nogle af dem er det heller ikke efter kriseperioden og der mener vi i socialdemokratiet at det er samfundets og fællesskabets forbandede pligt

sørge for at de børn kommer ud med så få skrammer i livet som overhovedet muligt så den differentiering vil jeg gerne lægge ind

meget stor forskel på om der er andre mennesker der risikerer at komme til skade

er de bemærkninger jeg har nu og jeg ser frem til et langt forhandlingsforløb hvor vi går grundigt til værks og jeg skulle hilse fra sf og sige at sf er enige i at stemme nej til det her beslutningsforslag men lad os nu komme

sig om at vi mener at en separationsperiode på seks måneder eller en betænkningstid som man også kunne kalde det er det rette det er det fordi der statistisk set er bevis for at flere par fortryder skilsmissen i to tusind og fjorten fortrød hvert ottende par at de havde søgt skilsmisse nogle nåede at trække ansøgningen tilbage inden den blev behandlet og nogle nåede det ikke og blev dermed skilt

er det meget vigtigt at slå fast at et ægteskab er noget ganske særligt det er det når det bliver indgået men det er det også når man ønsker at træde ud af det

en institution der helt naturligt har ændret sig gennem tiderne tidligere blev ægteskaber ofte også indgået af mere praktiske årsager der eksisterede ikke altid den ligeværdighed som vi kender til i dag mellem ægtefællerne og ægteskabet blev tidligere i langt højere grad indgået

andre vilkår der var ofte en økonomisk afhængighed som man jo heller ikke på samme måde ser i dag endvidere var det også en tid hvor kvinder ofte ikke var på arbejdsmarkedet men var hjemmegående

så stod for børn og husholdning når et ægteskab bliver indgået er der som udgangspunkt mange overvejelser der er blevet gjort

meget forskelligartede overvejelser praktiske følelsesmæssige økonomiske og så videre i den periode er der nok ikke ret mange overvejelser om

er godt eller skidt for det kan faktisk være meget oplagt at drøfte det scenarie mens kærligheden er intakt det er dog ikke det vi skal drøfte i dag men noget vi kommer til inden alt for længe som vi også lige var inde på før

har vi jo kunnet se i regeringens lovprogram når udtrykket i medgang og modgang bruges er det nok ikke helt tilfældigt for uanset hvor meget man elsker hinanden og hvor meget man ønsker at dele livet med hinanden er der også dage og perioder med modgang hvor det er lidt mere trist og surt men i og med at ægteskabet netop er en institution som rummer det hele er det værd at værne om og passe på ikke mindst hvis der er børn i forholdet ægteskabet er fundamentet for familien også selv om livet i dag

meget uden for hjemmets fire vægge man er på arbejdspladsen man er i skole man er i institution men hjemmet skal gerne være det stabile i et barns opvækst når man indgår ægteskab afgiver man et løfte som er meget betydende for ens eget men også for ens nærmestes liv derfor skal der også være meget tungtvejende grunde til at man vil bryde det løfte dem tror dansk folkeparti man først er i stand at se efter en vis betænkningstid man skal ikke blive i et ægteskab for enhver pris man skal ikke slides op

nok ganske sundt at man overvejer det meget nøje hvis man vil skilles idet det på flere måder kan være med til at man ikke fortryder beslutningen

og man forbliver sammen som en enhed som en familie skilsmissetallene er meget høje i danmark og jeg siger ikke at der ikke er gjort mange overvejelser før man har besluttet sig for at blive skilt

fortryder kan indikere at det vil være godt med en periode hvor man tænker sig godt om vurderer konsekvenserne og hvad den egentlige årsag til bruddet er og om det er den samme årsag man når frem til efter nogle måneder er jo ikke sikkert

er det jo ikke altid lutter lagkage og grønne skove som man siger det er også hårdt slid og pligter det samme gør sig egentlig gældende for ægteskabet det glemmer man måske et kort øjeblik og skrider derfor til noget man så hurtigt fortryder det er trist derfor vil dansk folkeparti meget gerne have genindført den her betænkningstid medmindre der selvfølgelig foreligger en skilsmissegrund efter ægteskabslovens bestemmelser herom så nu ser vi

frem til de øvrige ordføreres kommentarer og så har vi nogle afsluttende

de der går ind og læser hvad det var der var det bærende for at venstre i sin tid stemte imod

centralisering af statslige arbejdspladser der også var

lovforslaget tilbage i to tusind og tretten

jeg tror at vi alle sammen er enige om at ægteskabet er et væsentligt bærende element både for to voksne men også for de børn der vokser op

derfor er det også alvorligt når ikke mindst børn

har en negativ påvirkning af barnets velvære man skal heller ikke tro at det ægteskab er noget

bare gør og så kan man

er at man skal tage ægteskabet alvorligt jeg er ikke en stor fan af tv udsendelser

gift ved første blik men man kan jo stille spørgsmålet

skilt ved et enkelt klik

det er fornuftigt at man kan blive skilt ved et klik

en måneds varsel

situation

hele skilsmisseområdet

vi skal være villige til at diskutere alt alle elementer i forhold til det der er regeringens udgangspunkt for de forhandlinger nemlig at få lavet en fremtidig organisering af skilsmisseområdet

ordentlig måde i en god kontakt med

også møder offentlige instanser på en måde der er konfliktdæmpende

med udgangspunkt i regeringens udspil om et

økonomi

er konfliktskabende i

men vi skal også i de forhandlinger have et skarpt blik på barnets retssikkerhed altså

alvorligt men når det så er sagt skal vi jo heller ikke tro at skilsmisser er noget som

også er en fast

der er vidt forskellige udgangspunkter for alle skilsmisser man kunne have den tanke at enkelte skilsmisser måske ligefrem ville være til gavn for børnene fordi ægteskabet har en sådan beskaffenhed at det ikke er til gavn for børnene som det

ikke er én model men et enstrenget system

også et system der tager udgangspunkt i det man skal den enkelte situation for det enkelte ægteskab

at de vil skilles

forvaltningsstrukturen og flytte arbejdspladser fra det nogle kalder uden for valby bakke og centralisere dem det var også det der var omdrejningspunktet

det i sin tid men ja venstre stemte imod indførelsen

om folk er gift eller ej men det forslaget her handler om er muligheden for

kunne bruge straksskilsmisser

sådan at under den forrige regering var vi i enhedslisten med til at fjerne

separationsperiode på seks måneder for par der er enige om at de vil skilles

set ikke se noget behov for at der skal lægges administrative begrænsninger i vejen for at voksne mennesker kan leve sammen eller vælge at holde op med at leve sammen som de har lyst til når bare de er enige om det

ønsker vi heller ikke at støtte det her beslutningsforslag vi anerkender selvfølgelig at der er nogle ganske få par som foretager en

og ansøger om en skilsmisse hvorefter de fortryder det men vi mener ikke

gå er at forhindre de par som faktisk har gavn af den her ordning

der er nogle få som bruger den uhensigtsmæssigt og det er jo altid en god idé at man har muligheden for at fortryde en afgørelse man har truffet i de tilfælde hvor det kun er den ene part der vil skilles skal

være en grad af beskyttelse og i de tilfælde er det stadig væk obligatorisk med de seks måneder hvor parterne kan

komme til enighed om hvordan de vil indrette deres videre liv

at det vigtige i opretholdelsen af et samvær ikke er at opretholde et ægteskab ud over hvad de implicerede har lyst til i stedet for

vi optaget af hvordan vi kan skærme børn når deres forældre ikke kan finde ud af

er gift eller ej det gavner ikke børn at deres forældre bliver i et ulykkeligt ægteskab eller samliv for børnenes skyld vi vil således gerne påpege nogle tiltag som vi i enhedslisten har været med til at fremme før og som vi mener kan være med til at støtte børn hvis de oplever problemer i deres familier vi vil gerne fremhæve børns ret til både at blive hørt og lyttet til gerne med støtte fra en bisidder

de ikke tages som gidsler i samværskonflikter

situationer hvor der er konflikt mellem forældrene vi ser for eksempel gerne på muligheden for at implementere socialrådgivere i daginstitutioner eller udvidelse af de eksisterende forsøg med parrådgivning som prep kurser denne form for tiltag kan også hjælpe par inden konflikten eskalerer til mere voldsomme samlivsproblemer vi stemmer derfor nej til beslutningsforslaget i dag men vil gerne være med til at arbejde for at hjælpe børn der kommer i klemme

enkelte tilfælde hvor det ikke fungerer mener jeg ikke skal stille sig i vejen for at vi i øvrigt kan få

en smidigere gang i forhold til det her og især ikke når det er noget der kan være til gavn for barnet

når vi ser på det forebyggende arbejde med hensyn til børn så har vi stadig lang vej at gå det vil vi rigtig gerne være med til at have fokus på

ikke vil være gift længere kan blive det uden at der skal være en særlig årsag til det ud over at man bare ikke ønsker at være gift

liberal alliance lagde stemmer til forslaget idet det er fuldstændig på linje med vores politik at staten skal blande sig mindst muligt

i vores liv og den skal bestemt ikke blande sig i om vi skal giftes og hvornår vi skal skilles det må være vores egen beslutning

det er en utrolig stor beslutning at blive skilt og det

fuldstændig enig i

er mange beslutninger her i livet som er meget store

det er en meget stor beslutning at købe et nyt hus skifte job

store og svære beslutninger

hver gang vi står over for en svær beslutning i vores liv

hvis vi vælger at flytte fra sjælland til jylland skal vi tænke

før vi kan få lov til

at mennesker som bliver gift som sætter børn i verden og som har en familie tænker sig om

selvfølgelig skal vi have tillid til at det gør familier det gør forældre både når det kommer til at blive gift skilt få børn

skifte job og hvad der ellers kan være af store og svære beslutninger i livet

liberal jeg har tillid til at mennesker kan påtage sig det personlige ansvar og jeg har tillid til at det gør de i dag derfor ønsker jeg ikke at staten skal blande sig det er fuldstændig rigtigt

at en beslutning som var forkert

når det kommer til skilsmisser gjort alle

jo heldigt at vi ikke forhindrer folk i at finde sammen igen hvis man finder ud af at det

at købe hus og skifte job og og skifte institution

er en stor beslutning som jeg også sagde i min indledende tale og

at liberal alliance ikke kan acceptere at man godt lige må tænke sig om det er jo ikke noget

at folk tænker sig om ja det gør de forhåbentlig men vi har jo altså også nogle tal der viser at der er rigtig mange der faktisk har fortrudt at de har søgt om en straksskilsmisse kunne ordføreren ikke lige

og to og fyrre der trak deres ansøgning tilbage i to tusind og fjorten

nyde de fordele der er ved det og så

som bør mane til en smule eftertanke når man indgår og ophæver

som politikere er at vi har tillid til at de her mennesker som indgår

ægteskab selv gør sig

at man ikke gør sig vi

man fordi man selv synes det er stort at blive gift

blive skilt og det behøver vi

have mere samfund og mindre stat det betyder ikke at vi skal til at spare og skære ned på staten men det betyder at vi gerne sikre at mennesker selv får ansvaret

at tage alvorlige valg i deres eget liv og selv står til ansvar for de valg

vi medgiver at det her er en særlig sag fordi det har konsekvenser

vil jeg godt lægge mig lidt op ad socialdemokratiet som som gerne ville være med til at være lidt kreative nu når vi kommer ind i forhandlingerne de foreslog et alkometer som man kunne

den løsning eller vi skal lave andre initiativer

men de skal være langt langt mindre indgribende

i de omfattende forhandlinger om skilsmisseret som

vil køre videre i socialministeriet vi stemmer ikke for forslaget nu

modtager med glæde den her indbydelse fra df om at tage

familieliv end at man bare går ind i en

man har tillid til at mennesker kan tænke selv og at mennesker tager ansvar for deres familie

træffer så vigtig en beslutning som det at blive skilt og forlade sine børn at man ikke tror

har tænkt over meget meget længe mener ordføreren virkelig

at

beslutter sig for at blive gift eller bare lige beslutter sig for at blive skilt det er jo to store begivenheder i deres liv som vi taler om og det er selvfølgelig noget der ikke bare kommer som lyn fra en klar himmel men noget som forberedes følelsesmæssigt og

vi tror at voksne mennesker tænker sig om før de træffer den slags store beslutninger loven siger i dag at hvis ægtefællerne er enige om skilsmisse behøver

en separationsperiode er man derimod ikke enige så er der stadig væk en separationsperiode og det synes jeg faktisk understreger

med os selv i at det er sådan vi

børnenes situation og børnenes retssikkerhed afhænger jo ikke af om der er seks måneders separationsperiode eller ej

sidder vi jo netop i den forhandlingssituation hvor meget tegner til

børnene bedre end det er tilfældet i dag

ser frem til at vi samarbejder omkring det og vil bidrage til at vi får givet børn en bedre hjælpende hånd fra det offentlige inden

skilsmissebørn men det er en anden fortælling så vi kan ikke støtte

men vi synes bare ikke at den metode

sker her skabes der grundlæggende normer og værdier som siden bliver

til byggesten for det samfund vi alle er en del af